mit håb at jeg kan få lov til at lede arbejdet på en måde

oplysende og inspirerende for dem der har valgt os herind at tingets medlemmer kan få de bedst mulige vilkår at udøve deres politiske arbejde

er en god og spændende arbejdsplads

og til hendes kongelige højhed prinsesse benedikte ligeledes hjertelig velkommen repræsentanterne for højesteret formanden

jeg benytter lejligheden til at sende folketingets hilsen på denne dag

måtte flygte fra grusomme racelove hundredvis blev arresteret og deporteret mange døde under flugten andre bukkede under i kz lejre

lykkedes flugten til sverige de reddede livet med hjælp fra de landsmænd og kvinder der som noget helt naturligt hjalp en anden dansker i nød og derfor er de danske jøders flugt til sverige trods alvoren blevet et lyspunkt i holocausts historie

har mange facetter og er bundet til sin tid

om vores samtid men vores fælles historie er netop fælles den viser

rundet af og det er værd at huske i dag for det siger noget om hvad danmark er for et land vi

da regeringen trådte til for to år siden stillede vi os den opgave at komme

med et solidarisk danmark i behold det er en ambitiøs opgave den løser ikke sig selv vi må vælge om vi vil drive udviklingen eller om vi vil drives af den jeg tror på

vores fremtid

truffet vanskelige beslutninger men vi har

baseret på balance og se hvad det har gjort muligt

retter vi på samme tid op på økonomien og gennemfører klare sociale forbedringer for mange mennesker vi sikrer at budgetterne ikke skrider og på samme tid holder vi hånden under beskæftigelsen det er udtryk

til at udvikle velfærden og hjælper dem der har brug for det de syge

på samme tid giver vi virksomhederne bedre forhold til at skabe arbejdspladser det er også udtryk for balance

står danmark både stærkere og tryggere end for to år siden stemningen er ved at skifte fra utryghed og krise til forsigtig optimisme

danmark er tilbage på sporet

i nullerne så vi hvad der sker hvis man ikke handler i tide

hvad er den sikreste vej til solidaritet fremgang og lige muligheder det er at give mange chancen for at blive dygtigere uddannelse har givet mere frihed mere lighed og mere ligestilling mellem kønnene danmark har for eksempel de bedst uddannede ufaglærte i hele europa rørlæggere industriarbejdere og rengøringsassistenter er flittige på skolebænken

nu har vi sat det mål at vores børn og unge skal blive den bedst uddannede generation i danmarkshistorien vi er den regering der har investeret allermest i vores børn og unge

svarer til at bygge tre broer over storebælt hvert år

vi bruger også pengene

en ny folkeskole når emil

fordi de får en længere og mere afvekslende skoledag

nu skal vi et trin videre

i niende klasse han skal til at tænke på sin fremtid

mange praktiske ting

var med til at måle op og vælge materialer og han har lagt tagpap på taget emil klarer sig

kan han gå i gymnasiet mange tænker nok at så skal han da det men hvad tænker emil i tvivl

vil han være tømrer teknisk designer eller ingeniør

nogle svagheder der skygger for de gode grunde til at vælge dem danmark har stolte traditioner for dygtige faglærte

tradition for uddannelser med solid forankring i praktisk arbejde men erhvervsskolerne har været forsømt

i dag er det kun nitten procent af de unge som søger ind på en erhvervsuddannelse lige efter skolen regeringen har

at andelen i de kommende år skal øges

og tyve er fem og tyve procent af de unge og tredive procent

det kræver at det bliver et attraktivt førstevalg for emil

for en seksten årig at vælge om han vil være murer eller bygningsmaler vi vil give de unge en år til at lære de forskellige områder at kende

at komme ind et sted hvor man ikke kan følge med vi vil stille krav om mindst to i gennemsnit i dansk og matematik ved de afsluttende prøver i folkeskolen

opfylder karakterkravet skal have tilbud om et nyt forberedende tiende klassesforløb der er målrettet erhvervsuddannelserne

for det tredje er tyve timer om ugen ikke nok hvis man skal være dygtig faglært

i gymnasiet de unge skal have mindst seks og tyve timer om ugen på deres grunduddannelse

for det fjerde vil vi ikke længere sætte de helt unge sammen med de mange ældre

mere af undervisningen skal være på hold

hvor de hører til som et attraktivt valg for de unge

afgørende at de unge kan få en praktikplads

som sikrer at elever der starter på en erhvervsuddannelse kan gøre den færdig nu vil vi gøre endnu mere for at flere kan få en praktikplads

der er også unge i dag som begynder på uddannelser som de ikke kan magte som risikerer aldrig

få et rigtigt arbejde som hænger fast

i den nye erhvervsuddannelse

vil han hurtigere og bedre kunne supplere supplere med netop det han mangler

vi ændrer erhvervsuddannelserne

og for de voksne

industrioperatører og social og sundhedsassistenter

bedre uddannelser giver muligheder til flere

til at bruge mulighederne

barsk opvækst som har været anbragt uden for hjemmet eller

forældrene er misbrugere har problemer med at tage en uddannelse og det er med til at fastholde dem i en svær situation hele livet igennem det er en del af virkeligheden i vores frie danmark det er ikke godt nok vi må kræve mere af os selv som samfund

vi har i mange år haft mål for vores økonomi vi har haft mål for vores uddannelser det er vigtigt men vi har aldrig haft klare mål for de mennesker der har det sværest det har vi nu regeringen har sat

mål for de borgere som ikke selv kan råbe op men som har allermest brug for at blive hørt

at hvert andet udsatte barn skal tage en ungdomsuddannelse

og at færre voldsramte kvinder skal blive gengangere på krisecentrene

men når vi sætter mål

for de mennesker det drejer sig

sådan at vi kan sætte ind der hvor det rent faktisk når ud til børnene til de hjemløse til dem der har det svært

vi skal hjælpe de mest sårbare mennesker i vores samfund

mere end hver tiende dansker får en psykisk lidelse det tal kommer måske bag på nogen for det er er mindre synligt når sindet lider end når kroppen er fysisk syg men det er ikke mindre smertefuldt heller ikke for de pårørende derfor undrer det mig at psykiatrien i mange år har fået mindre bevågenhed end resten

som en patient med et brækket ben eller kol

regeringen har afsat penge til flere sengepladser flere kan få tilskud til psykolog vi giver hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme og vi har styrket samarbejdet mellem familielægen og psykiatrien næste skridt er at psykisk syge patienter skal have samme rettigheder som fysisk syge selvfølgelig skal de det

de nye patientrettigheder over de næste to år ingen der har brug for behandling skal vente længere end en måned og heldigvis

stort problem som der bliver talt meget om hvor der er mange gode viljer men hvor det går den forkerte vej

sidste år blev psykiatriske patienter bundet fast med bælte eller remme imod deres vilje fem tusind seks hundrede og syv og halvtreds gange det er mere end femten tvangsfikseringer hver dag

at tvang kan være nødvendig for at beskytte patienten mod sig selv eller andre men tvang er stort indgreb i et menneskes frihed

afsnit hvor der er mere ro og omsorg og erfaringerne fra de bæltefri afdelinger skal så vise nye veje i psykiatrien

alle kan komme i en situation

brug for hjælp under krisen mistede mange tusinde danskere deres arbejde det er hårdt for den enkelte

menneskers evner går til spilde danmarks fire og halvfems jobcentre har en meget vigtig opgave

men beskæftigelsessystemet er blevet for meget system og for lidt beskæftigelse

og medarbejderne brænder for opgaven jeg mødte nogle af dem i sidste uge i horsens her arbejder de tæt sammen med a kasser skoler og lokale virksomheder og der kom

de havde hjulpet i arbejde eller i den rette uddannelse

jeg i tvivl om at medarbejderne på alle landets jobcentre knokler så godt de kan inden for den ramme de har

problemet er at rammen er bygget af for mange skemaer og papirbøvl og det spænder

løses det

består af to ting for det første at få den arbejdsløse i varig varig beskæftigelse så hurtigt som muligt med udgangspunkt i den enkeltes behov for det andet at give virksomhederne adgang til den arbejdskraft som de nu har brug for

sigtelinjerne i den reform af beskæftigelsesindsatsen som regeringen vil præsentere i det nye år

de ledige skal have rimelige forhold det skal de mennesker der er i arbejde også

der føler sig magtesløs når illegal arbejdskraft tager over når der sjuskes med sikkerheden på byggepladsen eller når sjakket bliver underbudt af

et hold med meget lave lønninger

øget kontrollen på arbejdspladserne og styrket samarbejdet mellem politi skat og arbejdstilsynet og det virker

hundrede kontrolbesøg

vi videre blandt andet forhøjer vi bøderne for ulovlig godstransport her i danmark jeg ønsker et danmark hvor man kan forsørge sin familie ved et ganske almindeligt arbejde det handler om hvad danmark er

kan komme let og hurtigt rundt et bredt flertal her i folketinget har i flere år haft en drøm drømmen om en topmoderne jernbane hvor togturen kun tager en time mellem esbjerg og odense aalborg og aarhus aarhus og odense og odense og københavn og hvor turen mellem aalborg og københavn bliver en time og tyve minutter kortere

som skal finansiere de afgørende investeringer pengene skal komme fra vores fælles undergrund i nordsøen

mindre i skat end selskaber med nye tilladelser

det vi investere massivt i nye skinner og hurtigere forbindelser

vil elektrificere lange strækninger

vi opnår to ting danskerne sparer tid ikke kun de passagerer

rejser mellem de største byer

benytter de nye hurtige forbindelser passagerne kommer også hurtigere fra sønderborg til odense og fra thisted eller hjørring til københavn vi binder danmark

og lade bilen stå og de eldrevne tog

jo også til gavn for miljøet og klimaet vi får et grønnere

og børnebørn skal være i

end det vi selv fik i arv det er regeringens princip når det gælder økonomi

og naturligvis også når det gælder natur

derfor begrænser vi brugen af sprøjtemidler så vi fortsat har rent drikkevand direkte fra hanen

og til at producere el til vores virksomheder og varme til vores huse

tredive år er danmark

smider hver uge omkring

affald ud og ud af de otte

bliver brugt igen på en ny måde

affald der brænder let

for genanvendelse mælkekartoner og køkkenruller for eksempel men det er mindre oplagt at vi skal brænde kartoffelskræller og salatrester som ikke er særlig brændbare

fra svin og kvæg vi skal i endnu højere grad tænke på affald som en ressource der skal bruges og ikke bare som et problem der skal fjernes

og det bliver brændt

biogasanlæg får vi el til tusindvis af boliger vi får et renere miljø

kører på biogas

regeringen vil sætte et ambitiøst mål for at vi skal genanvende

glas og flasker for sig og batterier for sig

og jordnære løsninger på højtflyvende udfordringer

ikke sådan et danmark vi gerne vil have

skabe nye job

halvfems milliard kroner af til at styrke konkurrenceevnen og danske arbejdspladser

for virksomhederne gode uddannelser til alle nyskabende forskning

specialarbejdere metalarbejdere håndværkere ingeniører og mange andre har mistet deres arbejde

udvikling og forskning

virksomhedernes rammevilkår

at forbedre dem

enklere regler og skarpere konkurrence

produktivitetskommissionens arbejde

danske virksomheder skal have gode vilkår for at skabe arbejdspladser og udvikle nye idéer

legoklodsen højtaleren isterningeposen listen over danske opfindelser er lang

en af de nyeste idéer på listen er biplasteret det

martin wenckens fik idéen fra et gammelt husråd om at man skal lægge en sukkerknald på et insektbid

starte sin egen virksomhed

og så meget tid på at tage patenter i udlandet som det er nu skal en virksomhed som vil beskytte sin opfindelse i europa søge patent i hvert

ansøgning oversat til det lokale sprog og betale gebyr i hvert land

især for de mindre virksomheder som vi jo har mange

men i fremtiden kan det blive nemmere

kan en virksomhed indgive én ansøgning på ét sprog og betale ét gebyr

regeringen arbejder for at vi kan oprette en regional afdeling af den

så kan danske virksomheder få nem adgang til at beskytte deres idéer det ønsker dansk erhvervsliv

vi kun gøre hvis danmark

det fælles patent

der kun er på det skandinaviske og det tyske marked kan fortsat nøjes med at tage nationale patenter i danmark norge sverige og tyskland

justitsministeriet har tidligere vurderet

fælles europæiske patentsystem vil betyde at danmark i teknisk forstand afgiver suverænitet grundlovens bestemmelser er både kloge og klare

et flertal her i folketinget

virksomhederne en mulighed som de selv ønsker hvordan kan partier her i folketinget være imod en indlysende

som vil give flere danske arbejdspladser det er meget svært at forstå derfor har folketinget også tre gange tidligere afgivet suverænitet på patentområdet så danske virksomheder bedre kan forsvare deres ideer i europa vi skylder danske virksomheder og danske lønmodtagere at det også bliver muligt denne gang

flertal ved lovforslagets tredjebehandling siger grundloven at vi skal have

grundlovens krav til den afstemning er klare skal forslaget forkastes kræves der to ting for det første skal der være et flertal der stemmer imod for det andet skal det flertal udgøres af mindst tredive procent

og fjorten det vil blive gjort i forbindelse med valget til europa vi

skal have en folkeafstemning vil regeringen arbejde for et ja vi er overbevist om

dansk økonomi for virksomhederne for lønmodtagerne

i folketinget til at bakke op om at danske virksomheder kan få fuld adgang til den nemmere og billigere patentbeskyttelse

samarbejde fungerer

nationale løsninger med fælles løsninger kan vi gøre livet lettere for vores virksomheder

har eu haft stærkt brug for under den økonomiske krise

rydde op i bankerne kæmpe mod skatteunddragelse og skattely træffe målrettede beslutninger for at skabe vækst og arbejdspladser

væksten i europa er stadig for lav og arbejdsløsheden er stadig for høj især blandt de unge men det går langsomt i den rigtige retning samarbejdet nytter for europa og samarbejdet nytter for danmark

sætter vi vores aftryk på landkortet

i verden får danmark indflydelse vi skaber resultater

danmark er et lille land

regeringen fører en aktiv og engageret udenrigs og sikkerhedspolitik

beslutninger når det kræves af os og at vi engagerer os gennem udviklingsbistand og humanitært arbejde det betyder at vi handler

vil ofte være større og det betyder at vi tør tage ansvar

ikke har samme plads

sammen med luxembourg norge sverige og storbritannien vi gjorde en forskel

ud med politisk støtte til vores allierede i forhold til syrien den troværdige og klart formulerede vilje til at handle

har skabt en forandring det skal vi huske andre lytter til os

menneskerettigheder eller sikkerhed at vi sætter handling bag ordene det sikrer vores dygtige soldater politifolk diplomater læger sygeplejersker

instruktører og rådgivere til den afghanske hærs officersskole i kabul og med fem hundrede og tredive million kroner om året bliver afghanistan den største modtager af dansk bistand

danske piloter og besætningsmedlemmer har bragt vand mad og andre forsyninger frem til nogle af de mest ufremkommelige egne i mali vores mission mod pirateri ved afrikas horn har betydet

og besætningsmedlemmer nu sender vi et nyt flådefartøj og et fly af sted for at fortsætte det arbejde

at blive tvunget ud på en lang og farefuld rejse

eller danmark vi handler vi når resultater

at rigsfællesskabet har stået med så store sager som vi skal løse sammen men jeg er overbevist om

grønland er udfordret af at der kommer flere ældre

kunne udvikle sine erhverv og skabe nye indtægter

og hvis grønlands rige ressourcer kan udnyttes endnu mere i fremtiden

for den grønlandske befolkning det bakker regeringen fuldt og helt op om og vi samarbejder med landsstyret om at skabe bedre muligheder for erhverv og investeringer

grønland har overtaget ansvaret for sine egne råstoffer men ikke for udenrigs forsvars og sikkerhedspolitikken det er ukompliceret hvis man udvinder jern eller olie men ikke hvis man skal udvinde og eksportere uran

der blandt andet kulegraver alle internationale regler og standarder på området og andre landes erfaringer

rapport på bordet når grønland her i efteråret går videre med overvejelserne om uran rapporten bekræfter at grønland og danmark er indstillet på at gå frem i et nært samarbejde

regeringen og landsstyret

ens på de retlige rammer for grønlands aktiviteter på det her område

men vi

og naturligvis et samarbejde der respekterer grundloven og selvstyreloven

vi samarbejder også om sagen om fiskekvoter til færøerne og eus sanktioner

ulykkelig sag den er alvorlig for færøerne og vi forsøger at få parterne tilbage til forhandlingsbordet og få ophævet sanktionerne

klimaet i arktis ændrer sig nu kan man sejle i områder som før var helt utilgængelige det giver nye udfordringer blandt andet med eftersøgning redning og beskyttelse af havmiljøet

og det er et arbejde som regeringen prioriterer meget højt

vi har nok at tage fat på

hvor vi ikke har helt ens opfattelser samarbejdet mellem danmark færøerne og grønland og et samarbejde her i folketinget

jeg vil i det hele taget invitere til et bredt samarbejde her i folketinget

vi skylder danskerne at der står brede og stabile flertal bag vores beslutninger sådan at beslutningerne holder i lang tid om lønmodtagernes rettigheder bliver respekteret om virksomhederne kan konkurrere om de unge får en god uddannelse

hjælp til et arbejde det betyder noget for den enkelte det kan mærkes i hverdagen

hjemløs eller alvorligt syg men alle stemmer er vigtige

det arbejde som bliver gjort for at få alle til at stemme

mennesker der har det svært

fire år siden blev mange unge hjemme og det er vanskeligere at forstå jeg ser

rundtom på professionshøjskoler gymnasier erhvervsskoler og universiteter er de jo i fuld gang med at blive den bedst uddannede generation nogen sinde

jeg vil slutte min tale i dag med en opfordring til netop de unge i er en værdifuld del af et danmark

der har brug for jer i skal sørge